der henhører under sundhedsministeren fra og med den tyvende februar to tusind og sytten og indtil videre må blive overdraget til ministeren for ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK

beslutningsforslag nummer

forslag

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer

foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

er nogen der er i tvivl om det det er netop disse hensyn som gør at

selv tog initiativ til at gøre noget ved problemet straks efter at jeg blev opmærksom på de konkrete sager

der blev rejst

mindreårige asylansøgere som udgangspunkt ikke kan indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever på asylcentrene

jeg ved en række lejligheder har oplyst folketinget om

skal der i særlige tilfælde gøres undtagelse

udgangspunktet om separat indkvartering af mindreårige og deres ældre ægtefæller eller samlevere selvfølgelig forudsat at ingen af parterne er under femten år i disse tilfælde

gøres der aldrig undtagelser undtagelsesmuligheden skyldes at ordningen skal administreres i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser

artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention om retten til respekt for blandt andet familieliv og fns børnekonvention der skal altså være en undtagelsesmulighed

de særlige tilfælde der måtte være der skal for eksempel gøres en undtagelse hvis der er tale om et par på henholdsvis sytten og nitten år

ikke foreligger tvang ligeledes skal der gøres undtagelse hvis danske myndigheder har meddelt parret dispensation

altså det vi kalder for kongebrev når det er sagt

vil jeg understrege at ordningen har betydet at der i vidt omfang faktisk sikres adskillelse af mindreårige ægtefæller eller samlevende på asylcentre

her til landet som dermed sikrer de unge et pusterum par med stor aldersforskel vil for eksempel som det helt klare udgangspunkt ikke kunne indkvarteres sammen

har folketingets ombudsmand i går offentliggjort et udkast til sin redegørelse i den her sag ombudsmanden vurderer

indhold var

at den samtidig medførte en betydelig risiko for at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering sammenfattende

finder ombudsmanden altså fremgangsmåden i sagen særdeles kritisabel

til efterretning jeg noterer mig så også samtidig at ombudsmanden lægger til grund

at iværksætte en ulovlig praksis

frem til min konklusion vedrørende regeringens holdning til beslutningsforslaget det fremsatte beslutningsforslag pålægger som nævnt regeringen at etablere en retstilstand hvorefter ingen

mindreårige asylansøgere indkvarteres med en eventuel ægtefælle eller samlever det er vurderingen at det vil være i klar modstrid med danmarks internationale forpligtelser at etablere en sådan retstilstand hvor der netop ikke er en kattelem og det er derfor regeringens opfattelse at danmark skal overholde sine forpligtelser

landets lovgivning

budskabet var at pigerne skulle adskilles fra de voksne mænd så blev der med retningslinjerne senere på året understreget at indkvarteringen alligevel kan foretages sammen når helt særlige forhold taler for det udlændingeministeren fortalte på et samråd her i folketinget at det kun ville ske i meget meget få tilfælde jeg har i fredags spurgt hvor mange det drejer sig om om overhovedet nogen og nu kan jeg forstå at det har drejet sig om seks tilfælde som eksempler på de her særlige forhold har regeringen for to måneder siden i en gennemgang af danmarks internationale forpligtigelser på området blandt andet nævnt tilfælde hvor parret har børn og den mindreårige forælder på grund af for eksempel et handicap er klart afhængig af den myndige partners altså mandens pasning pleje og bistand til at drage omsorg for barnet

fagpersoner vurderer at krigstraumer i familien gør det nødvendigt med fælles indkvartering for at sikre den fortsatte forældreevne jeg forstår godt at der kan være sådan nogle særlige tilfælde hvor barnebruden og den voksne mand skal bo tæt på hinanden af hensyn til deres fælles småbørn i de sager har vi jo to børn og ikke kun et barn at tage hensyn til altså både babyen og den nybagte mor som stadig må betragtes som et barn men jeg forstår ikke hvis barnebruden og den voksne mand bo på samme værelse i de særlige tilfælde kan den voksne mand da bo et andet sted på asylcenteret eller myndighederne kan sikre at relationen til mor og barn foregår offentligt og uden tvang og overgreb

den nyfødte kan have behov for kontakt til begge forældre men vi skal også beskytte den mindreårige mor der ikke skal føle sig presset til at sove sammen med en voksen mand det er vores vurdering at det her godt kan sikres inden for den nuværende lovgivning og de gældende konventioner og vi ser derfor ikke nogen grund til at ændre lovgivningen hvis regeringen mener at den her model ikke kan gennemføres inden for den gældende lovgivning

vi afvise det her beslutningsforslag formålet må være at sikre en praksis hvor børn ikke sover sammen med voksne det ville være grotesk hvis det skulle være bestemmelser i den europæiske menneskerettighedskonvention og endnu mere

børnekonventionen der reelt skulle beskytte manden der begår overgreb og ikke barnet

til de sytten årige flygtningepiger der selv siger at de hellere end gerne vil bo sammen med en voksen mand vi har set en af dem i medierne fint nok men så må du vente til du bliver atten år det går nok lige nu er du i sikkerhed for bomber

det er vi selvfølgelig glade for men vi håber så

kan finde lidt tålmodighed og vise lidt respekt for de værdier der findes hertillands herunder særlig børnenes rettigheder atten årsfødselsdagen kommer inden længe og så kan du kaste dig i armene på din ægtemand hvis

på de danske asylcentre

eller hundrede

vi befinder os i et land hvor

mig noget mere kulturelt naturstridigt end en ældre herre der gifter sig med et barn

i samfundet kulturelt har det så også

der var kærlighed i forholdet og ingen tvang det er venstres holdning at ankommer

dansk asylcenter så skal parterne som udgangspunkt adskilles og det er kun i det særlige tilfælde hvor der er argumenter der taler for at det ikke skal være

som den var for en uge siden det lader sig desværre ikke gøre jævnfør den europæiske menneskerettighedskonventions artikel attende jeg tror der er mere end en ministeren mig selv og andre der har

men som de fleste

en situation hvor menneskerettighedskonventionen foreskriver at der skal være en undtagelsesmulighed

op til vores internationale forpligtelser og der kan også godt

og synes venstre for at en atten årig mand kan få mulighed for at bo under samme asylcentertag som sin sytten årige kæreste eller hustru

vil jeg gerne signalere på vegne af venstre at vi ser med meget stor alvor på området

gjort klart har dansk folkeparti nogen interesse i at arbejde videre med en beretning

måske oven i købet har et barn sammen

røde kors har peget på og det kan jeg da sådan set godt forstå

meget voldsomt for en sytten årig og en atten årig som er

tvunget ind i det kæresteforhold netop ombudsmanden vil

det udkast til redegørelse fra fra folketingets ombudsmand som folketinget modtog i går mandag synes jeg sådan set danner et udmærket og sagligt grundlag for dagens debat om det asylansøgerægtepar hvor den ene af ægtefællerne eller kæresterne er under atten år

som på grund af den behandling der er af det her beslutningsforslag

endnu ikke er blevet til en egentlig redegørelse slår ombudsmanden fast at han finder udlændinge og integrationsministeriets eller ministerens håndtering af sagen særdeles kritisabel frem for at skille alle par ad burde man altså fra ministerens side have sørget for at der blev foretaget en konkret vurdering af hver enkelt sag for at leve op til de forpligtelser som følger af internationale konventioner men vel også af almindelige forvaltningsretlige principper instruksen fra ministeren til asylcentrene foreskrev en ulovlig

fastslår ombudsmanden det synes jeg jo er stærke ord fra en mand og en institution som vejer sine ord på en guldvægt og heldigvis har ministeren da også ændret praksis således at der i dag er en individuel vurdering

hvilket ministeren jo altså også er blevet opfordret til

om nu den her instruks som blev sendt ud til landets asylcentre var i strid med diverse internationale konventioner eller ej

vi behandler i dag kort fortalt ud på at regeringen skal lovfæste den her praksis praksis som som ombudsmanden altså peger på er ulovlig nemlig at alle par

har været anført at konsekvenserne af sådan et beslutningsforslag

brud på den europæiske menneskerettighedskonvention men også på fns børnekonvention dansk folkeparti erklærer sig så uenig

for at sætte sig ud over konventionerne og lovfæste en praksis

henviser sådan højtideligt til danmarks riges grundlov

under danmarks riges grundlov har haft en tradition

kongebrev i danmark altså imens danmarks riges grundlov har gjort sig gældende her i danmark har man altså som sytten årig kunnet få et kongebrev der gjorde at man kunne

gifte sig med en atten årig hvis der var grunde dertil for eksempel graviditet og jeg må

igen gentage den ganske centrale pointe at den europæiske

vi ganske frivilligt har tilsluttet os her i folketinget

flertal af folketingsmedlemmer har besluttet at danmark skal følge den europæiske

som jeg indledte med at sige tvangsægteskaber og fænomenet barnebrude er naturligvis fuldstændig uacceptable hvis der er den mindste fornemmelse af at der er tvang på spil og

den unge pige som det typisk vil være som er tvunget ud i noget som hun ikke har lyst til får alle tænkelige muligheder

det forhold det er naturligvis også sådan at par i danmark

kan leve sammen som ægtepar og samlevende hvis den ene er under femten

er den seksuelle lavalder det er klart

spøjst at bruge begrebet barnebrud hvis der for eksempel er tale om en sytten årig pige og en atten årig dreng

nogen sinde blåstemple det skal naturligvis aldrig nogen sinde foregå i danmark og sådan er det heldigvis heller ikke i danmark

det er jo sådan at

med en samlever eller en ægtefælle uanset om de påstår at ægteskabet er indgået frivilligt eller ej så skiller vi dem altid ad

man tillader at de bliver indkvarteret sammen

en sytten årig og en atten årig og man har en klar fornemmelse af er indgået frivilligt måske har de

det som jeg tror ministeren kaldte et pusterum

jo vigtigt at man udnytter det pusterum til at tale

at det kan man aldrig være hundrede procent sikker på men vi har heldigvis dygtigt fagpersonalet som netop skal udnytte den situation til at få et

det her ægteskab og selvfølgelig gøre det klart

pigen hvad hendes muligheder er i danmark for at blive skilt

fra manden hvis det er det hun ønsker men altså hvis man vurderer

er indgået et frivilligt ægteskab og der måske endda er et barn i forholdet og

en sytten årig og en atten årig så mener vi i liberal alliance

altid og per definition skal skille de her mennesker

det her beslutningsforslag

var det sådan at personalet på asylcentre altid skulle foretage en individuel vurdering af hvad der var bedst i det konkrete tilfælde og her selvfølgelig med tungtvejende hensyn til barnet

en mand der var ældre i rigtig mange tilfælde som vi også

sytten årige piger som var gift eller samlevende med atten til en og tyve årige mænd i nogle tilfælde

flygtet over middelhavet sammen og de kom til danmark sammen hvorefter de så efter en konkret vurdering blev indkvarteret sammen hvis særligt kvinden ønskede det den individuelle vurdering fjernede regeringen så for et år siden og tvangsadskilte alle par hvor den ene var under atten år uden en individuel vurdering og uden at spørge parret herunder særligt den mindreårige kvinde hvad hun ønskede det medførte så ikke bare kritik for at være i strid med menneskeretten

en lang række triste sager som vi har hørt om fra røde kors med kvinder

forsøgte at begå selvmord og kvinder som blev indlagt med psykiske sammenbrud røde kors var dybt bekymret og bad

ved flere lejligheder ministeriet om tilladelse til at afvige fra de pågældende retningslinjer

har ombudsmanden udtalt

var i strid med loven

det synes jeg selvfølgelig er dybt kritisabelt og jeg er glad for at ministeren her på talerstolen tager det til efterretning i alternativet har vi den opfattelse at det altafgørende i den her sag er at

adskille ægtepar altså hvor den ene er mindreårig er hvis

under tvang eller et utilbørligt pres men i de sager hvor det må lægges til grund at samlivet er frivilligt og at der ikke er noget der taler imod en fælles indkvartering

børn sammen så synes vi at det er fuldstændig rigtigt at foretage en individuel vurdering og høre hvad de pågældende ønsker sig og

så er der det der med at vi kalder det barnebrude i langt de fleste tilfælde er der jo tale om sytten årig kvinder

have en kæreste eller ægtefælle det har man haft hidtil hvis man var under

også understreges her at børn under femten år

begrundelser for undertrykkelse hvis en kvinde vil væk

vidt jeg ved er der her mindst et tilfælde hvor en mindreårig efter adskillelse har ønsket ikke

med sin ægtefælle igen og den frihed skal hun have men hvad med de situationer hvor parrene holder af hinanden de er måske femten og atten år gamle eller det er måske en sytten årig kvinde og en en og tyve årig mand som har et barn sammen så er det da hverken i barnets eller i kvindens interesse at skille dem ad vores ordfører fru sofie carsten nielsen har fortalt mig at adskillelsen for nogle af de her par har været traumatisk og at nogle har forsøgt selvmord efter adskillelsen derfor er bundlinjen for mig at det her

handler om mennesker og om frihed fra undertrykkelse af enhver art

har vi her i danmark og det er altså ikke en frihed fra undertrykkelse at blive tvunget væk fra sin mand

også på det her område så radikale venstre kan ikke støtte forslaget men vi vil gerne diskutere også med dansk folkeparti hvordan vi bliver bedre til at hjælpe de kvinder som vil væk fra deres mænd og i det hele taget hvordan vi forhindrer at unge kvinder overhovedet bliver gift væk til ældre mænd vi ved jo at bryllupsalder tit hænger sammen med uddannelsesniveau så hvis dansk folkeparti er så optaget af kvinders rettigheder

vi måske sammen arbejde for højere udviklingsbistand og derigennem skolegang

imod arrangerede ægteskaber det er en kulturkamp i første ende men vi er imod det

som som grundlag når der kommer asylansøgere til danmark men så er det jo så

sidste år og som jo

på at man vil tvangsadskille

viste sig ikke at holde vand

debat vi har i dag kommer jo lige ind i den debat om ombudsmandens redegørelse som som jo også

i februar sidste år uden at undersøge det grundigt er det ikke en lidt pinlig sag for ministeriet

melder det her ud og så må man bagefter trække i land efter at der er kommet kritik fra fra

hvorfor det var tilfældet

man ikke havde vidst det på forhånd var det et direktiv en ordre fra en minister der ville der ville se handling på trods af hvad hun fik at vide fra embedsapparatet det synes jeg ikke er uinteressant men det som dansk folkeparti vil er

en kan man sige forholdsvis ufleksibel tilgang

kan ikke se at der kan være tilfælde hvor det kan være sund fornuft

er kommet fra ombudsmanden ved siden af at man skal overholde den europæiske menneskerettighedskonvention så vi kan selvsagt ikke støtte

en ung alder det er deres ret at bestemme over deres egen

seksualitet og fremtid vi støtter tanken bag dansk folkepartis beslutningsforslag børn har ret til ikke at blive tvunget ind i et ægteskab og blive udnyttet seksuelt uanset kultur og religion

sidste år træf integrationsministeren en

parrene

har virket præventivt der er næsten ikke kommet nogen barnebrude efter

så det var den rigtige beslutning når vi ikke kan støtte dansk folkepartis beslutningsforslag

har det noget med vores internationale forpligtelser der tvinger os til at have undtagelser

indrømmet det er en af de gange hvor man bliver irriteret på de internationale konventioner

jeg vil godt indrømme at jeg ikke er overbevist om at internationale aftaler i den sammenhæng er gode for de mindreårige

man kan sige at det er uskyldigt hvis en sytten årig og en en og tyve årig er sammen uden tvang og gerne vil hinanden men hvordan kan vi tjekke om en mindreårig har valgt det selv eller er

gift for fire fem år siden og har

meget meget tidlig alder og

blåstempler vi det jeg mener vi skal blive ved med at afsøge mulighederne for at beskytte mindreårige mod tidlige tvungne ægteskaber vi er klar over at ombudsmanden vil komme med en kritik at han mener at der er tale om ulovlig praksis i forhold til adskilt indkvartering jeg vil gentage at det var den rigtige beslutning der blev truffet dengang

har virket præventivt på trods af kritikken mener jeg at vi inden for rammerne af vores internationale forpligtelser skal gøre alt hvad vi kan for at beskytte mindreårige

piger fra ægteskaber som de ikke vil være en del af det er det mindste vi kan gøre i forhold til de

med en eventuel samlever eller ægtefælle det vil efter vores opfattelse bidrage til en normalisering så normalt som det nu kan blive af forholdene på asylcentrene at de så vidt muligt afspejler danske forhold værdier og regler som asylansøgerne jo også må forventes at indordne sig under hvis de efterfølgende får asyl her i landet reglerne i danmark er at man som altovervejende hovedregel skal være myndig for at blive gift og vi ser ingen grund til at fravige den tradition af hensyn til fremmede kulturelle normer det er blevet anført forskellige steder at det i visse situationer kan være i strid med den europæiske

artikel otte om retten til respekt for familieliv og fns børnekonvention at adskille barnebrude fra deres

og vi mener at forslaget netop beskytter børns ret til at være børn og såfremt det virkelig forholder sig sådan at internationale konventioner pålægger danmark at acceptere ægteskab mellem et barn og en voksen

det vores opfattelse at vi bør fastholde den oprindelige beslutning om at adskille de omtalte par og vi mener godt at vi kan tillade os at gøre det med henvisning til at love vedtaget her i folketinget med udgangspunkt i danmarks riges grundlov altså har forrang i forhold til de internationale konventioner jeg har noteret mig at der i den offentlige debat er bred politisk enighed om det synspunkt som dansk

offentlige debat er bred enighed om det synspunkt vi har lagt frem her i dag fra

er der ikke et flertal i folketinget som ønsker at stemme for

måde kan følge op på den enighed som

ude i offentligheden om det så er med en beretning eller med noget andet det må tiden jo vise vi laver gerne en beretning hvis vi ellers kan blive enige om hvad der skal stå i en beretning det er jo ligesom en forudsætning for det

selvfølgelig arbejde videre med når nu der ikke er flertal for det egentlige

at det er tankevækkende at der i folketinget sådan

der bakker op om at vi eksempelvis har en fire og tyve årsregel og grunden til at vi har en fire og tyve årsregel er jo fordi

de unge piger og kvinder skal blive modne nok til at stå imod eksempelvis tvangsægteskaber men når vi så kommer til hvad der foregår på de danske asylcentre har vi ikke en fire og tyve årsregel der har vi en femten årsregel

set i al sin enkelhed siger hvor galt det faktisk står til men vi håber at vi kan komme videre i udvalgsbehandlingen og jeg beklager selvfølgelig at der ikke er flertal for beslutningsforslaget

sig til at der i brøndby strand bor flere med indvandrerbaggrund end

problematisk for vi kan efter min mening lige så godt sige det som det er jo mindre styr vi har på indvandringen særlig fra ikkevestlige lande desto større bliver integrationsproblemerne og desto mere udfordres den danske sammenhængskraft og jo mere ikkevestlige indvandrere koncentrerer sig geografisk desto mere udfordres de pågældende områder men det udfordrer også danmark i det hele taget jeg har fuld sympati for dansk folkepartis ønske om

beskytte det danske velfærdssamfund og jeg deler det utvetydigt det betyder så også en begrænsning af den ikkevestlige indvandring til danmark

skabe de bedste rammer for en vellykket integration

der overhovedet ingen tvivl om at antallet af udlændinge betyder noget regeringen har derfor gennemført fyrre stramninger på udlændingeområdet siden vi

det formål at sikre at vores udlændingeregler er tilpasset den aktuelle flygtningesituation

skabe forudsætninger for en mere vellykket integration af dem

stramninger som vi virkelig trængte til

stramninger som har tilbagerullet de lempelser af udlændingepolitikken som socialdemokratiet gennemførte

stramninger som har virket for seks tusind to hundrede personer søgte nemlig asyl i danmark sidste år

der søgte om asyl i to tusind og femten det år hvor vi overtog regeringsmagten

hundrede i to tusind og seksten og vi fortsætter selvfølgelig med at holde et skarpt øje med udviklingen og med at tage de nødvendige tiltag for at holde styr på flygtningesituationen

presset på europas ydre grænser er fortsat stort og vi har tidligere set

hvordan migrationsstrømme hurtigt kan ændre sig

og tage en anden retning men også kan tage til i styrke vi må handle rettidigt og derfor

vil regeringen fortsat styrke den stramme konsekvente og realistiske udlændingepolitik med finansloven for to tusind og sytten

blev der taget nye væsentlige skridt der bliver der bliver indført en såkaldt nødbremse i udlændingeloven så vi i en krisesituation kan afvise asylansøgere ved grænsen der vil blive gennemført en ændring af reglerne for permanent ophold så der fremover stilles højere krav til flygtninge og indvandreres evner og vilje til at integrere sig i det danske samfund der vil ske en styrket indsats på udsendelsesområdet og en række økonomiske tiltag

udlændinges ønske om at rejse frivilligt hjem regeringen ønsker desuden et nyt asylsystem hvor vi fjerner grundlaget for menneskesmuglernes forretningsmodel og hvor vi samtidig letter presset på europas ydre grænser derudover

ønsker regeringen at gennemføre yderligere stramninger på familiesammenføringsområdet så vi i høj grad har fokus på netop

til gavn for danmark men det er faktisk også til glæde for den enkelte

handler det om at få taget et opgør med årtiers berøringsangst et af de tal der mest af alt understreger denne berøringsangst er at kun tre procent af de flygtninge

være jobparate

jo ikke passe at syv og halvfems procent har mistet arbejdsevnen på vej til danmark de kommer alle sammen fra samfund hvor man er vant til

forsørge sig selv derfor ændrer vi tilgangen til integration sammen med kommunernes landsforening og arbejdsmarkedets parter

har vi indgået to aftaler om integration som gør integrationsindsatsen langt mere beskæftigelsesrettet med fokus på det vi ved virker nemlig at man kommer ud på en virksomhed alle er nu som udgangspunkt jobparate og alle skal ud på en virksomhed senest en måned efter at man er blevet meddelt asyl og gerne tidligere

da vi overtog regeringsmagten

i december måned sidste år var det en og halvtreds

i forhold til at få flygtninge ud på arbejdspladserne

også en positiv udvikling andelen af ydelsesmodtagere som i december to tusind og seksten var i praktik eller løntilskud var steget fra femten procent til to og tredive procent siden juni to tusind og femten

fuldt og fast på at der skal klare økonomiske incitamenter til at få flere i arbejde det gælder ikke mindst ikkevestlige indvandrere og efterkommere som helt klart er overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet næsten ni ud af ti ægtepar

indvandrere eller efterkommere de fire borgerlige partier har allerede gennemført et kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersreglen og ja også integrationsydelsen det er alt sammen regler der stiller yderligere krav men det er krav som

er nødvendige for at få flere ud på arbejdsmarkedet nytilkomne får

nu en væsentlig lavere ydelse end under den tidligere regering det gør det mindre attraktivt at søge asyl i danmark og ja økonomiske

arbejde og for at forsørge sig selv og nej det er ikke fordi jeg ikke har forståelse for mennesker på flugt men vi er nødt til at kunne følge med og selv om man er flygtning

er det heller ikke nogen hemmelighed at regeringen kigger på hvordan vi yderligere kan skærpe brugen af optjeningsprincipper for at opnå ret til offentlige ydelser for det er kun rimeligt at man så hurtigt som muligt

så handler det om at alle skal ud og være en del af det samfund og mødes med at man bliver nødt til

indordne sig efter de værdier og normer der er afgørende for os danskere ikke mindst derfor

er det også nødvendigt at vi tager et mere målrettet opgør med parallelsamfund vi accepterer ikke at der findes miljøer og grupper i danmark hvor folk lever efter normer og værdier der er uforenelige med danske frihedsrettigheder og demokrati

hvor vi ser at negativ social kontrol kan opfattes som god opdragelse som led i indsatsen mod parallelsamfund

fremlagde vi netop også i oktober måned sidste år to handlingsplaner

en om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering og en om negativ social social kontrol og æresrelaterede konflikter

modvirke at der i danmark er personer der lever isoleret fra det omgivende samfund i udsatte boligområder et af de værktøjer vi ved der virker til at modarbejde ghettoer

såkaldte ghettoliste ghettolisten har til formål at identificere boligområder med særlig store udfordringer med beboersammensætning arbejdsløshed og kriminalitet når et område er på listen

får man så også mulighed for at søge nogle midler fra pulje i år er der fem og tyve områder på ghettolisten ligesom sidste år det er fortsat det laveste antal områder som vi har set siden vi begyndte

vi kan selvfølgelig ikke spole tiden tilbage og rette op på fortidens synder men det er en af regeringens hovedprioriteter at modvirke at der opstår områder med beboersammensætninger som den vi ser i brøndby strand fordi det udfordrer os det udfordrer sammenhængskraften i danmark og

afgørende for os at det her er noget vi står sammen om

om at hetze mod nogen som helst snarere tværtimod til gengæld

tynget af politisk korrekthed vi kalder det for kulturelt selvforsvar

politik er båret af et altoverskyggende ønske et ønske om at holde sammen på landet nu og i fremtiden det er et ønske om at

ikke glemmer at de er en del af en historisk baggrund og at vores kultur vores danske værdier og vores fælles kulturinstitutioner ikke er noget som automatisk bliver ved med at være der det skal vi kæmpe for og arbejde for det er som at pleje planter de kræver næring og vedligeholdelse hvis de skal overleve og videregives til nye generationer derfor har det også betydning at nyankomne og deres efterkommere tilslutter sig det kulturelle fællesskab og arbejder for at bevare disse nationale grundpiller i stedet for at modarbejde dem når vi kan se at alt for mange indvandrere og efterkommere ikke tager danskheden til sig og når vi kan se at den oprindelige befolkning danskerne kommer i mindretal i bestemte områder

så bliver vi selvfølgelig nødt til at reagere for at sikre sammenhængskraften i samfundet skal vi videreføre værdifuld viden om fortiden også så nyankomne og deres efterkommere ikke kan undgå at få en meget bedre forståelse for det land som de nu bor i det gavner os alle men vi skal have antallet endnu længere

men også den samlede indvandring til danmark skal ned hvis vi skal bevare danmark dansk

vigtig der skal være styr på den indvandring som vi ved indebærer større økonomiske

det bedste for de indvandrere som nu engang er kommet til landet asyl og familiesammenføringsreglerne er som nævnt vigtige redskaber i udlændingepolitikken fordi det netop var og til dels også er via disse regelsæt at tidligere tiders problematiske indvandring fandt sted jo flere mennesker der ønsker at bo i danmark og jo længere væk de kommer fra jo sværere bliver integrationen

mærkeligt i målet er naturligvis at dem der er

og dem der bliver her med tiden bliver danske at de glider ind i samfundet og tager mentaliteten værdierne og kulturen til sig det vil betyde at en del kulturelementer og normer fra forældrenes og bedsteforældrenes hjemlande må ende med at vige til fordel for det nye lands men det er umuligt at assimilere indvandrere og efterkommere hvis de bor et sted hvor danskerne er i mindretal danmark er ikke et stort land og et multikulturelt samfund hvor alle passer sig selv i deres små lokale miljøer gavner ingen men sådan er det jo flere steder i kongeriget

danskerne flere steder er i mindretal vi kan ikke finde et fælles ståsted hvis udviklingen fortsætter

os selv vi siger ikke i dansk folkeparti at alle skal være fuldstændig ens men forskellighederne skal kunne rummes inden for nogle grænser en ramme denne ramme defineres af den nationale identitet vores fælles fortid som har skabt nutidens samfund med

frihedsrettigheder folkestyre og ligeværd mellem kønnene velfærd omsorg kulturelle institutioner sammenhold og folkeligt fællesskab det kommer jo

af ingenting denne ramme omkring samfundet og værdierne i den bliver presset når parallelsamfundene tager over i bestemte områder i parallelsamfundene er dansk kultur ganske enkelt blevet erstattet af noget andet og det er det vi skal gøre op med derfor har dansk

rejst denne debat vi ønsker at folketinget og regeringen offentligt meddeler klart og tydeligt meddeler at det er en forkert udvikling når danskere kommer i mindretal i eget land

på den baggrund skal jeg fremsætte følgende forslag til vedtagelse

folketinget konstaterer med bekymring at der i dag er områder i danmark hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over halvtreds procent det er folketingets opfattelse at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i danmark regeringen og folketinget har gennemført en række stramninger der har begrænset asyltilstrømningen markant og som modvirker parallelsamfund folketinget opfordrer regeringen til at arbejde videre med en politisk målsætning om at reducere antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenførte

i mindretal hvis hvis man

det

til bestyrelsesmøderne deltager også formanden for de unge socialdemokrater harun muharemovic der er barn af flygtninge fra bosnien der kom til brøndby strand i nitten halvfemserne rundt om bordet sidder også mahmut

tresserne han var dengang formand for de tyrkiske fremmedarbejderes forening i danmark her deltager også youssef der er palæstinensisk flygtning fra libanon han er i dag radiograf på glostrup sygehus ved siden af sidder syed i pakistan var han politisk aktiv gymnasielev og blev som ganske ung udsat for tortur af militærdiktaturet i dag sidder han i brøndby kommunalbestyrelse og er en af mine bedste kontakter

at forstå hvordan vi undgår radikalisering og tilslutning til hizb ut tahrir der desværre fylder noget i brøndby strand lad mig sige én ting meget klart alle de her mennesker er fremragende samfundsborgere der elsker at bo i brøndby strand

som passer på danmark og som elsker at bo i brøndby strand det er danskere danskerne er altså ikke i mindretal i brøndby strand men andelen

og det er relevant at diskutere der bor firs forskellige nationaliteter i brøndby strand der er en kraftig stigning i andelen af unge der består dansk og matematik fra den lokale skole som af cepos såmænd er blev udråbt som en af de få skoler i danmark der gør det rigtig rigtig godt med at løfte eleverne der er en kraftig vækst i andelen af unge der får en ungdomsuddannelse området er

da den tidligere borgmester ib terp desværre døde for få måneder siden var kirken i brøndby strand fyldt med mennesker fra alle verdenshjørner der stod røde faner oppe ved alteret muslimerne sang med på de kristne sange venstreborgmesteren fra glostrup og den konservative borgmester fra vallensbæk sang med på når jeg ser et rødt flag smælde da kisten blev båret ud alle mødte hinanden med respekt sådan kender jeg brøndby strand og

kender jeg vestegnen jeg vil derfor være meget ked af det hvis dagens folketingsdebat vil udskamme og misbruge et lille stykke af danmark for christiansborgpartipolitiske formål men lad mig så samtidig sige meget klart og være meget ærlig

totalt fejlslagne boligpolitik udlændingepolitik

for få dage siden modtog jeg en besked fra en kvinde i brøndby strand hvis far var blevet overfaldet af nogle unge rødder med indvandrerbaggrund nede på stationen hun savner lokalpolitiet og undrer sig over hvad

forældre laver de sidder nok op i lejlighederne og ser fjernsyn fra udlandet vi ved at flere unge er rekrutteret til syrien fra en lejlighed i brøndby strand politiets efterretningstjeneste

fortalte om hvordan det foregik den lokale fodboldklub var i vælten for et par år siden på grund af tilknytning til hizb ut tahrir

en overrepræsentation af både kriminalitet og arbejdsløshed i området så bydelen har også sine problemer det skal ikke fejes ind under gulvtæppet det skyldes dog ikke at kommunalbestyrelsen har svigtet men at folketinget har svigtet

så mange tyrkiske kurdiske og pakistanske fremmedarbejdere fik udleveret nøglerne til de store lejligheder der ikke kunne lejes ud

halvfjerdserne da renterne steg dramatisk da dansk flygtningehjælp blev

at låne penge ud til de bosniske familier der ville flytte til brøndby strand alt det er beslutninger der ikke blev truffet af kommunalbestyrelsen men imod kommunalbestyrelsens vilje brøndbys daværende borgmester kjeld rasmussen min egen partifælle forsøgte at råbe folketinget op

foragt og latterliggørelse ligesom brøndbys folketingsmand per

alt det taget betragtning skylder folketinget brøndby kommune en undskyldning en kæmpe kæmpe undskyldning

den her forespørgsel for at diskutere den generelle befolkningsudvikling og ikke kun de lokale forhold i brøndby strand men som valgt i brøndbykredsen føler jeg et ansvar for at starte min tale dér og tale

så har jeg vedtagelse vi har fra socialdemokratiets side desværre ikke

vedtagelse der blev læst op af dansk folkeparti netop fordi det dér blev insinueret at flertallet af borgerne i brøndby strand ikke var danskere så

der minder en anelse om det folketinget konstaterer med bekymring at der i dag er områder i danmark hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over halvtreds procent det er folketingets opfattelse at integrationen fungerer bedst når den danske kultur er den bærende i alle boligområder i danmark

i den forbindelse fortsat brug for at fokusere på demokratisk børneopdragelse ligestilling mellem kønnene og ligeværd mellem mennesker folketinget har vedtaget en række stramninger

asyltilstrømningen markant og som modvirker parallelsamfund folketinget opfordrer regeringen til at styrke integrationsarbejdet og sikre et lavt antal af

mange

historiens losseplads sammen med alle zionister over hele verden

for nogle år siden var han til stede han rejste sig op og gejlede de unge op og sagde blandt andet og det er der vidner på

hvorfor kommer du til brøndby vi vil ikke have dig her

en forræder og så gik han ud til forsamlingen er ikke enige med mig i at han er en forræder

herre

at

fru inger

strand som den forrige ordfører beskrev er et godt eksempel og det er det fordi

brøndby strand ligger i en af de kommuner der igennem vores nyere historie har modtaget utrolig mange både flygtninge og indvandrere og familiesammenførte

man ikke håndterer integrationsindsatsen på

ikkevestlige indvandrere bliver mildest talt vanskelig når befolkningsgrupper klynger sig sammen

med resten af det omkringliggende samfund

er der to svar på udfordringerne

styr på tilstrømningen af asylansøgere og det må vi sige

kommer ud på arbejdsmarkedet hvor de møder helt almindelige danskere

samfundet og indgår som en helt normal del af vores kulturelle hverdag

sker når det mislykkes det der sker er at vi opnår en situation hvor parallelsamfund opstår det betyder at unge kvinder tvinges til at gå klædt på en særlig måde de må ikke få danske kærester de må ikke

se de legekammerater har lyst til drengene skal i nogle tilfælde forsvare familiens ære og sikre at

ser de her føromtalte danske kærester den sociale kontrol hersker uddannelsen svigter folkeskolelærerne bliver presset samfundsinstitutionerne bryder sammen kriminalitet bandedannelse vold og generel fortabelse er konklusionen det lyder trist og det

dreng eller pige er underlagt massiv social kontrol

derfor er jeg også glad for at dansk folkeparti har valgt at

tiltag og stramninger regeringen allerede har iværksat og gennemført

med rent verbalt tidligere om at regeringen har gennemført i alt fyrre stramninger siden to tusind og femten og dem er vi i øvrigt stolte af de har haft en god effekt i dag har vi den laveste asyltilstrømning i fem år det

tusind og femten kom enogtyvetusind asylansøgere til landet fik vi efter regeringens stramninger en tredjedel i tusind og seksten

nogle eksterne forhold

er det så relevant i den her sammenhæng det er det fordi den lavere tilstrømning af asylansøgere giver os bedre mulighed for at integrere de mennesker vi allerede har taget imod og i øvrigt også bruge flere penge på at hjælpe de mennesker der er tilbage i nærområderne der ikke

en menneskesmugler det giver os bedre mulighed for at få de her mennesker ud på arbejdsmarkedet hvor de kan møde danskerne og den danske kultur

vi har faktisk et ganske stort problem ni ud af ti af de ægtepar der er på kontanthjælp herhjemme er desværre mennesker med

voldsomt problem når man som

kontanthjælp og lever i et område hvor den kulturelle diversitet er meget lille desværre og på den måde

inden venstre overtog regeringskontorerne

ydelsesparate

til danmark tre procent af dem

ud på arbejdsmarkedet det tal er i dag en og halvtreds procent vi har vendt bøtten om kommer man til danmark som flygtning eller indvandrer

for den kæmpe indsats de yder

også nogle gange at de har en så stor opgave at den er svær at løfte

der er fem og tyve områder i danmark

på listen over udsatte boligområder og brøndby strand er ikke

disse men er på listen over områder hvor fleksibel udlejning bruges til at ændre på beboersammensætningen så mennesker i arbejde og ældre over tres år lettere kan opnå en bolig og springe ventelisten over der bor firs forskellige nationaliteter i brøndby strand og ikke se noget problem i

og kommunen går sammen for at styrke et boligområde og arbejder for det

det der er sket med den helhedsplan der er

har løst alle problemerne og at der kan være en bekymring for

følge op på en helhedsplan jeg synes der er god grund til at sætte klart fokus på det opbyggende arbejde som kan kan udføres via en helhedsplan for et boligområde der er god grund til at forligskredsen angående landsbyggefondens midler hvor både dansk folkeparti og enhedslisten er med

mødes og forholder sig til og evaluerer

hvordan det ser ud med ventelisten til projekter i landsbyggefonden det ligger sådan set i aftalen at vi skulle have mødtes i november sidste år

et møde men det ville den tidligere boligminister ikke fordi de ikke er i forligskredsen nu har vi så skiftet boligminister

så lidt svært at vide om om det medfører at regeringen betragter sig som værende en del af forligskredsen

uden at der er en minister med

ved bordet det bliver spændende jeg har spurgt til det

at de ikke kunne svare inden for svarfristen så jeg venter jeg venter på at få et svar på om om ministeren vil tage

angående landsbyggefondens midler og hvad det er for en øget indsats

i mange kommuner der er også mange kommuner hvor den ikke bliver brugt fuldt ud jeg er sikker på at hvis den blev øget til også at gælde

anvisningsret til det private udlejningsbyggeri

set give kommunerne nogle nye redskaber

brøndby strand er ikke på regeringens liste over udsatte

og det synes jeg er væsentligt i den her debat

det er så et problem som er større hvis man kommer over halvtreds

procent jeg synes

om den nye boligminister interesserer sig

fornuftig politik med den nye boligminister de sidste flygtninge som vi har modtaget i danmark har

en integrationsindsats i gang

det er vigtigt for kommunerne at lære af tidligere erfaringer uanset om det er gode eller dårlige erfaringer at have fokus på

for nogle grupper af flygtninge

er der skal gøres med de konkrete flygtninge som man man modtager vi har et dansk samfund som

vi lever i en globaliseret verden der er helt sikkert en masse potentialer

er noget problem at man har kendskab til mange sprog det er da noget som nogle virksomheder efterspørger

og hvordan vi byder de nye flygtninge godt velkommen og får

i sit spørgsmål til herre martin henriksen

far overstiger andelen af danskere

mjølnerparken som herre martin henriksen også var inde på indledningsvis

hundrede beboere i de godt fem hundrede lejligheder der er i mjølnerparken

fem og fyrre procent er arbejdsløse og det sidste tal jeg så

halvtreds dømte borgere det er ikke noget nyt vi har jo i liberal alliance foreslået et samarbejde om lige præcis mjølnerparken sammen med

boligforening der administrerer mjølnerparken lejerbo hvor vores forslag går på at man fratager

erstatter den med en jobgaranti tanken var at sige som boligselskab at man kun bo i mjølnerparken hvis man tager imod en jobgaranti i stedet for kontanthjælp

tættere forbindelse til de danske værdier og det vil give

borgere med ikkevestlig baggrund en bedre mulighed for at oparbejde en økonomi der gør at de kan flytte ud af ghettoen

som vi fortsat arbejder på

et udtryk for at vi tænker at vi er nødt til at gøre noget nyt

større kommunale boligsociale indsatser

det er det vi har gjort i tredive år uden nogen

at tænke nyt at tænke hvordan vi kan gribe det her an på en ny måde

optimale når andelen af borgere med ikkevestlig baggrund overstiger andelen af etniske danskere det mener vi ikke for integration for liberal alliance er ikke at man imødekommer hinanden på midten

at man deler de grundlæggende demokratiske værdier i vores samfund og hvordan skal man kunne dele dem hvordan skal man tilnærme sig dem hvis man lever isoleret fra dem det er svært

af borgere med ikkevestlig baggrund gør en forskel i det konkrete boligområde

gør antallet på landsplan det naturligvis også og det er helt afgørende at vi ikke lukker øjnene for det derfor har vores politik i liberal alliance hele tiden været at vi skulle indføre et asylstop så man ikke

søge asyl i danmark men at man skal søge i nærområderne

set også blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget at man gerne vil arbejde på en model

er en fælles europæisk løsning og det anerkender jeg er svært men det er

det ambitionen er hvor man så ikke søger asyl i danmark men søger i nærområderne det vil give os mulighed for

håndtere antallet bedre så vil jeg selvfølgelig også nævne de stramninger der har været

det har jo tyder alle tal på haft

glæder vi os over vi er ikke rolige og tænker at nu kan vi bare læne os tilbage

ikke hvad angår antallet og selvfølgelig heller ikke den indsats der skal gøres i forhold til dem der har været her længe indledningsvis sagde jeg at vi deler dfs bekymring

tiltræder vi naturligvis også den vedtagelsestekst

er gået i regering

synes

ikke er danskere det er det

forskellige ting jeg gerne vil komme rundt om det ene er

med deres spørgsmål i virkeligheden er at de skærer alle over en kam altså vi

mennesker med indvandrerbaggrund

vi snakker om krigsflygtninge snakker om familiesammenførte ægtefæller snakker om højtuddannet arbejdskraft indvandrere eller efterkommere af ungarske flygtninge flygtninge

det er vigtigt for mig i hvert fald at sige at i den her debat tror jeg at det er vigtigt at vi siger at nydanskere er lige så forskellige som

deres børn har gået i en dansk folkeskole

derfor jeg synes det er vigtigt at vi ikke skærer dem alle sammen over en kam for mig at se opstår problemet i virkeligheden hvis vi kommer derud hvor vi ikke møder hinanden på kryds og tværs fordi vi så let får en opfattelse og et misforstået billede af

sige at være dansk i år to tusind og sytten og være en del af det fællesskab som vi

vi har jo ikke mulighed for at møde hinanden hvis vi for eksempel har boligområder

rigtig mange af en anden etnisk herkomst end dansk og det er også derfor

af de forslag vi har i alternativet er at sige at vi skal have en boligpolitik

de rette betingelser for en blandet sammensætning så vi kan møde hinanden på kryds og tværs vi skal også sørge for at når vi

skal vi se på den arkitektur vi bruger således at folk har mulighed for at møde hinanden der har blandt andet været rigtig stor succes ude på på amager hvor de omkringboende beboere inden

bo i det her boligbyggeri efter renoveringen hvor der er blevet åbnet op og der mulighed for at man skal ind i det pågældende boligområde og aflevere sit barn

tredive procent af de omkringboende beboere

kunne jeg også godt tænke mig at sige at

at ulighed bidrager til inklusion i samfundet og derfor er vi

fastholde nydanskere i fattigdom

hvert fald ikke det der hjælper

på på de udfordringer vi ved der er

det som så er vigtigt for mig er at pege på nogle af de positive ting vi ved der sker vi har lige set en artikel i går eller i forgårs i politiken om mjølnerparken

kvinderne er i gang med den stille revolution som jeg tror de kaldte det hvor jan hyttel formand for lejerbo

det det københavnske forår hvor søren dalsgaard som er

formand for beboerforeningen derude siger at nu

de kvinder som tidligere ikke har villet give give hånd nu

og jeg synes at vi ser rigtig mange positive tendenser i øjeblikket samtidig med at vi også hele tiden

nu ved jeg hvorfor venstres ordfører nu er han gået

svært ved at holde tiden det er fordi vi kun har tre minutter så nu vil jeg stoppe inden formanden rejser

oplever en stigende polarisering i det danske samfund men men når vi diskuterer de her udfordringer

også det er vigtigt at bagtæppet er er på plads hvad er det for et danmark vi lever i i dag vi lever i

lige nu hvor arbejdsløsheden er

krise hvor jobtabet var det største i rigtig mange år men vi har ved fælles hjælp taget tiltag og

taget ansvar og sørget for at vi er kommet igennem krisen og faktisk nu kigger ind i en række udfordringer som minder mere om tiden før krisen end efter krisen vi er et land som på mange måder er misundelsesværdigt velfungerende i forhold til andre steder ja bare i i vores europæiske nærområde hvor ungdommen i sydeuropa slås med ungdomsarbejdsløshed på mellem fem og tyve og halvtreds

vilkårene i danmark væsentlig anderledes man har

samfund er indrettet sådan at mulighederne formelt set er mere lige til rådighed end i det danske samfund men vi kan også godt se rundt omkring os at de samme muligheder

reelt er tilgængelige på samme måde og de bliver

på samme måde derfor synes jeg at det gode ved sådan en debat som den vi har her i dag er hvis vi kan enes om at vi har udfordringer vi ikke har løst endnu det kedelige ved sådan en debat her er hvis det udvikler sig til en pegen fingre

der har truffet forkerte beslutninger det er der helt sikkert

nogle der har gjort men det interessante er jo hvilket ansvar man som politiker i dag vil tage det kedelige er hvis man udpeger bestemte befolkningsgrupper som værende et problem uanset hvordan de gebærder sig

kan udråbe dem til et problem alene baseret på en statistik på et boligområde men heldigvis

problemstillinger frem jeg synes vi har

et problem på folkeskoleområdet

vi i stadig stigende grad ser at nogle skoler overlades med

de største opgaver når det handler om integration og løsning af sociale problemer

til at gribe i egen barm og sige at det kan vi godt gøre bedre end det vi har

hvor folk mødes på kryds og tværs det har faktisk været et særkende ved

at man skulle mødes på kryds og tværs på tværs af kulturelle og sociale baggrunde skulle man mødes

og det er ikke tilfældet i dag alle steder i vores folkeskoler og det bør vi

at der er en tendens til at

vores boligområder polariseres jeg er selv vokset op i

fyrre risskov en af mine meget gode venner og politiske kollegaer

de år der er gået siden vi voksede op og gik i skole

måske dem i danmark som er stukket mest af i hver sin retning når man ser på den økonomiske formåen det kalder alt sammen på

endelig er der også stadig væk udfordringen med social kontrol visse steder altså

unge mennesker der ikke er frie til at vælge deres egen ægtefælle ikke frie til at leve det liv de har lyst til ikke frie til

det skal vi aldrig acceptere men det grundlæggende og det vigtige er at vi aldrig lader sådan en debat her føre os til at dømme folk på baggrund af generelle statistikker alle i danmark skal have adgang til de lige muligheder der er alle skal stå til ansvar for deres egne handlinger men hver for sig og tilsammen udgør vi samfundet og det hjælper ikke noget at føre debatter der sigter på

synes det er vigtigt at man ser de reelle problemer og de reelle problemer er at mulighederne i danmark ikke står ligeligt til rådighed at sociale problemer går i arv også folk med anden etnisk baggrund oplever det og det skal vi gøre noget ved men rundtomkring kan vi også sagtens se at det kan lade sig gøre men det handler om at man har ambitionen om det og det kan jeg

og derfor synes jeg at

og ud fra de hidtidige bemærkninger

i danske boligområder det være sig brøndby strand det være sig vollsmose det være sig gellerupparken det være sig alle de andre steder hvor man ser ghettoer og ser tendenser

gennem flygtningepolitikken således som

af hendes tale handlede om stramninger på

om at der er mennesker som

så må sige klumper sig sammen i bestemte områder og ikke har tilstrækkelig kontakt med omgivelserne uden for de pågældende

som har været i samfundet i mange år

en fuldstændig forfejlet boligpolitik

sammenhæng også i ghettoområder

går sammen har man to

det sociale er jo ikke afgrænset

så må sige to problemstillinger ved siden af hinanden som

give vanskeligheder brøndby strand som boligområde

interessant eksempel på den danske velfærdspolitik i

boligområderne i det indre københavn hvor arbejderklassen var

boliger med luft og lys tæt på stranden

det var den vision som velfærdsarkitekterne

også i starten i gellerupparken jeg var selv postbud i gellerupparken i nitten to og halvfjerds lige da det var startet og jeg kan stadig huske

straks folk har fået råd til

den almene sektor i stedet for at være en sektor for hele befolkningen

jo oprindelig var meningen med den er blevet en sektor for

det kan være af fremmed herkomst det kan være

de problemer i stedet for at stå og snakke om om kultur og islam og

som de er jordnære som de er

i gang med at løse de her problemer dem skal vi da give opbakning

offentligt og ikke offentligt og på sociale medier luftet en masse

et åbent brev til helle thorning schmidt for at bede tage afstand fra ham eller sætte ham på plads fordi brøndbyborgmesteren ib terp da han

meninger på enkelte områder er tilladt i de fleste partier

men han fungerer som rollemodel i området og han sidder i byrådet for socialdemokratiet da jeg for nogle år siden

midt i mødet flankeret af

det var tydeligt at han ikke deltog for at bidrage konstruktivt til en demokratisk debatform i stedet søgte han at spolere mødet opildne de unge ved gentagne gange at rejse sig op og afbryde mødet han henvendte sig tydeligt

og sagde blandt andet til mig hvorfor kommer du her til brøndby vi vil ikke have dig her

ikke velkommen du er en forræder og så vendte han sig om til gruppen og spurgte dem om de var enige med ham i at jeg var

blev der faktisk kastet flasker efter os efter pet bilen og en patruljevogn der også

er min sidste oplevelse fra brøndby og derfor mener jeg at det er en relevant debat vi har om brøndby og andre ghettoområder

jeg er jo opstillet i østjylland ved sidste valg

inviteret til debatmøde i gellerup og der fik jeg at vide at det krævede mellem fem og tyve og tredive betjente at gennemføre mødet

visse ghettoområder og derfor kan

ikke se nogen fordele ved ghettoerne det der præger ghettoerne

fundamentalisme og kriminalitet og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at forebygge at der opstår ghettoer jeg kan

folk bevæger sig også i en verden hvor man har en helt anden opfattelse af omverdenen

var konsulent i mjølnerparken

vi havde et møde med nogle unge teenagere og en ung mand på tretten eller fjorten år

jeg spurgte ham hvad er problemet de vil ikke give os et arbejde jeg spurgte ham har du nogen sinde selv søgt et arbejde nej det havde han ikke

ikke se nogen fordele ved dem og derfor er det enormt

der ikke dukker flere ghettoer op

skal der ske en meget bedre spredning og det kommer til at smitte af på de nærmeste daginstitutioner skoler

med videre men hvis folk skal spredes er det enormt vigtigt at man også ser på måden

priser det handler om tilgængelighed det skal vi også

mener jeg at det regeringen gør er det rigtige i forhold til nogle af de stramninger der har været

man skal have et incitament til at kunne tage et arbejde til at lære sproget til at blive

positivt bidragende borger der er mange indvandrere der bidrager positivt de går stille med dørene dem skal vi engang imellem også huske

de gør en stor indsats men

er jo ikke dem der fylder mest i debatten

og derfor er det enormt vi gør noget ved de problemer

hamas

for

skal

vedtagelse

er den her sætning at det er folketingets opfattelse at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder

der

simpelt hen at

nogle skal helt sikkert hjem og det er også et arbejde som man så småt er gået i gang med og som der også

intensivere i forbindelse med aftalen om finansloven for to tusind og sytten det skal vi selvfølgelig også

fokus som jeg synes at nogle har gjort her i debatten i dag vi skal have et opgør med berøringsangsten over for nye markante tiltag som meget gerne skulle nedbringe den ikkevestlige indvandring her

vi kan se at alt for mange indvandrere og efterkommere

tager danskheden til sig ikke tager dansk kultur til sig ikke tager traditionerne til sig og vi kan se at danskerne er i mindretal i nogle områder i danmark det er set med

fuldstændig katastrofal udvikling for dem der bor der med indvandrerbaggrund har jo meget ringe forudsætninger for at blive integreret

tilpasset det danske samfund når de er et sted hvor

danskerne er i mindretal og hvor dansk kultur dermed også fylder mindre det

vi skal reagere på og for at sikre sammenhængskraften i samfundet skal vi stå fast på dansk kultur det er

altafgørende vi har rejst denne debat

tilkendegive at det er en

i bestemte områder og at der er brug for flere stramninger af

regeringen formentlig det når man bakker om det forslag til vedtagelse som

vedtagelse og

engang var i et tv program og stod og diskuterede med en elevrådsformand om hvorvidt han var dansker og jeg forstå på dansk folkepartis ordfører på det tidspunkt at det

hænges ud for men i det her tilfælde befinder vi os jo i en situation hvor vi ved

de ikke alle sammen kan betragtes som danskere men jeg mener at det er ret voldsomt

hvis folketinget siger at et flertal af borgerne i brøndby strand ikke er danskere

sagde til den elevrådsformand